i dag følgende anmeldelser justitsministeren

har meddelt mig at hun nedlægger sit hverv som medlem af folketinget

økonomi i form af sort arbejde og fusk med moms og skat på arbejdsmarkedet jeg synes også det er et godt eksempel på hvordan folketinget kan blive mere aktivt i politikudvikling og hvordan de øgede sekretariatsressourcer vi er blevet tildelt kan bruges fordi det jo er

grundigt parlamentarisk udvalgsarbejde gennemført i skatteudvalget der har ført til en række anbefalinger

nedbringe tabet af skatteindtægter og den sociale dumping på arbejdsmarkedet der følger med forskellige former for sort arbejde men træerne vokser jo ikke ind i himlen og

der var også en del færre tiltag regeringen brød sig om end der stod i udvalgets rapport da de politiske forhandlinger begyndte

som vi skal behandle og regeringen er også på det her felt blevet ansporet til at gennemføre politik den måske ikke lige selv var nået frem til uden lidt hjælp fra folketinget og et flertal her i lovforslaget

komme lidt nærmere ind på skatteforvaltninger og kommunerne kan i dag pålægge brug af logbog

hos virksomheder hvor man mener det er nødvendigt

det pudsigt nok altid lige den første arbejdsdag for den medarbejder

af a skat hvor virksomheden jo skal indeholde a skat og

ikke sker bliver der også mulighed for skattemyndigheder

anvende et privat lønbureau så man sørger for at der kommer styr på den sag

skatteforvaltningen hvis lovforslaget bliver vedtaget kunne videregive informationer om

a skat med videre argumentationen for det er at det kan bidrage til

undgå kædesvig på den måde at virksomheder

anstrenger sig og gør hvad de kan for at de entreprenører de arbejder sammen med og underleverandører de arbejder sammen med

som reelle virksomheder og altså kan forventes at ville efterleve skatteregler og så videre grænsen for medhæftelsesansvar nedsættes også fra titusind kroner

til otte tusind kroner inklusive moms samtidig indføres mulighed for at undgå den her pligt

spor så er der ikke den her medhæftelse men der bliver altså også mulighed for at opbevare en faktura

vi har de her regler virker præventivt

dem man handler med ikke betaler den moms og skat de skal lovforslaget vil bidrage til et mindre skattetab på området skatteministeriet vil dog ikke sige

godt lovforslag men det kan ikke stå alene og det kan det heller ikke her i debatten nu hvor vi diskuterer emnet i folketingssalen så nogle mere generelle bemærkninger om tilstanden på området synes jeg det ville være rigtigt

rockwool fonden at det egentlig går den rigtige vej i forhold til sort arbejde i danmark

det går med skats kontrol på området at

er faldet fra tre og fyrre procent til en og tredive procent over det sidste par år vi taber altså stadig milliarder af kroner hvert eneste år som samfund på de her

lave bare de her tiltag fra skatteudvalgets beretning og selv om det blev aftalt i samme politiske aftale at vi i foråret skulle udpege de brancher der skal pålægges at bruge en elektronisk betalingsløsning

og bladene er altså begyndt af falde af træerne og supermarkederne er begyndt at spille i julemusik

afklaring

vigtigt at sige at initiativerne her ikke må medføre mindre kontrol ude på byggepladserne i kioskerne og på restauranterne en digital logbog kan ikke erstatte tilstedeværelse på arbejdspladserne med kontrol og med vejledning

social dumping det er vigtigt for lønmodtagerne at der ikke skal pres på løn og arbejdsvilkår og samtidig jo faktisk en god forretning viser tallene fra skatteministeren selv samtidig skal det så siges at der er brug for at få strammet op på håndhævelsen og indkrævningen at de bøder som virksomhederne er blevet

er brug for at skatteministeren dropper sin misforståede begrænsning af myndighedernes arbejde når det kommer til at kontrollere byggepladser på privatejet grund der var ingen i branchen der ønskede den forringelse af skats muligheder ingen havde et problem med at muligheden fandtes før nu sker der altså bare det at for private byggerier på privatejet grund

ikke godt for hverken arbejdsmiljø eller skattebetaling

et spørgsmål om den rent moralske eller holdningsmæssige bearbejdning af borgerne

så lidt i danmark i forhold til hvad man har gjort tidligere så for at summere op

der er meget mere at gøre som bidrag til at løse det større problem med sort arbejde og social dumping end det der lige er i lovforslaget men vi er som altid klar til at tage skridt i den rigtige retning

efter valget var en uenighed om hvorvidt skat måtte gå ind på privat grund for at kontrollere sort arbejde

blive klogere sammen kan man sige ved at vi dykkede ned i forskellige tiltag vi havde høring vi havde folk inde og snakke med udvalget havde udlandsrejser og andre ting det

positiv oplevelse at være en del af

puttet politikudviklingen tilbage til folketinget

dag foregår meget i ministerierne arbejdsgruppen endte så med en god beretning hvor

vi er jo stadig væk forskellige partier og senere endte det så med en aftale i skatteministeriet som

rigtig positiv historie om hvorfor vi står her i dag med et forslag som jeg tror der bliver bred opbakning til blandt alle

indeholder som sagt delelementerne i aftalen blandt andet som herre jesper petersen også har sagt

nogle virksomheder som ikke indeholder den a skat de skal derfor kan de nu pålægges

har været eksempler på at man

gjort det så det er både for at skabe lige konkurrence mindre

sort arbejde men også for at beskytte de medarbejdere som måske ikke har fået de lønsedler eller

logbog der er jo logbøger i dag man kan pålægge brancherne

for virksomhederne men sådan set og endnu vigtigere også for myndighederne så de nemmere kan kontrollere

dokumentere eller kontrollere om deres logbøger nu er udfyldt og det bliver altså nemmere med det her initiativ

er der også et initiativ omkring

været en ordning hvis man havde købt en ydelse for over

ikke betalte sine skatter og afgifter det er blevet sat ned til

at man nu kan slippe for at få den hæftelse hvis man trods alt er i god tro

har beholdt en faktura som

også nævne en af de ting fra den aftale vi lavede som godt

for at kunne pålægge visse brancher at bruge

digitalt kasseapparat vi ved fra blandt andet sverige som har det norge er også i gang med det

fik man umiddelbart femten milliard kroner

jo så var penge der ikke røg under bordet og gik til

kunne komme til at give meget i kassen men samtidig også sikrer lige konkurrence

en virksomhed som måske sælger slik det kan være

jeg forventer mig rigtig meget af når det bliver indført om et par år i danmark afslutningsvis vil jeg sige tak til alle kollegaer i skatteudvalget som jeg startede

utrolig positiv udvikling vi har

senere måske på andre områder for jeg synes det har været en utrolig god proces som er endt med en god aftale og nu også et rigtig godt lovforslag

jo også fylder noget fordi der på samme tidspunkt som vi behandler det her lovforslag

skulle lave en bred aftale om men et af de emner vi har været meget optaget af er jo at vi får en permanent bevilling til indsatsen omkring social dumping så det ikke er

noget man hvert år skal til at lave på ny

en permanent bevilling jeg vil egentlig bare gerne spørge dansk folkeparti der jo har en nøglerolle i de forhandlinger om ikke det er

giver midlertidige bevillinger typisk for en fire årig periode

får nogle kompetencer opbygget blandt medarbejdere som så

har jeg nu mit arbejde om et år og så begynder man måske at søge andre græsgange så man taber noget kompetence

kontroltrykket fordi det måske er svært

der ikke var nogen problemstilling der kunne være kommet noget eu

man ikke havde behovet for det mere men behovet er der jo stadig væk

set enig i at det kunne være meget gavnligt at man

på at få lavet permanente bevillinger på det her område men

på andre områder inden for

vi valgte i skatteudvalget at nedsætte en arbejdsgruppe som var

størstedelen af de ordførere der er til stede her deltog også i arbejdet det var et arbejde hvor vi aftalte at vi i fællesskab

hvor alting går på de høje nagler og vi står og skændes og kives

som vi faktisk lagde ud med lige efter sidste folketingsvalg

faktisk første gang i skatteudvalget at vi har lavet

et regeringsparti men vi valgte fra venstres side at deltage i det her arbejde fordi vi

det var en god parlamentarisk skik som jeg håber vi kan opretholde

jeg synes også at man må kvittere for at vi rent faktisk har fået et lovforslag ud af det for det er ikke det letteste at gøre når man er i regering bare at rette sig på den måde det handler også om at man ønsker en god parlamentarisk skik

handler om sort arbejde og sort arbejde er når folk snyder os alle sammen det handler om skattemoral og det handler om at man også svarer skat af de ting man bestiller derhjemme til hjemmet og det er meget væsentligt at vi ikke snyder hinanden for skattepenge jeg går jo ind for skattelettelser men ikke

vi skal gribe hårdt ind over for sort arbejde

at skatteforvaltningen fremover vil kunne pålægge virksomheder der ikke indeholder indeholder indberetter eller indbetaler a skat at benytte

fordi vi kan se at der er nogle der generelt svindler med det

nogle af de ting der kommer til at hjælpe vi har også sat en grænse på titusind kroner for hvornår en køber risikerer at hæfte for

vi sænker grænsen fra titusind til otte tusind kroner inklusive moms

have mere skattekontrol med tingene så alt i alt

rigtig mange forskellige initiativer og jeg vil ikke opridse dem alle sammen for det

op med med sort arbejde så vidt muligt og jeg håber på at vi kan komme meget af det til livs med det her venstre støtter

kommet frem på det sidste er jo at risikoen for at blive opdaget synes de virksomheder

kan føre kontrol på byggepladser på privatejet grund

man skal genoverveje om det var en helt klog beslutning

ringere muligheder for at foretage kontroller på byggepladser på privatejet grund fordi det jo har betydet at den fælles myndighedsindsats der er

udbytteskattesagen med inddrivelser der ikke har fungeret

enormt beklageligt og det er jo derfor det er vigtigt at vi får rettet op på det og det er derfor at vi investerer så massivt i skattevæsenet som vi gør

skattevæsenet det er nødvendigt og det

vise danskerne at der er en konsekvens hvis ikke man lever op til sine forpligtelser

end den har været i lang tid fordi vi har investeret så massivt i skattevæsenet jeg synes jo også det er positivt

med udbytteskattesagen er blevet rejst så mange retssager så vi forfølger rent faktisk dem der prøver på at snyde os og det viser jo også noget

skal det være men jeg tror ikke

at ordførerens forslag er det der løser problemet jeg tror det er et

det her med at regeringen har forringet

sort arbejde og social dumping

af ministeren selv at det jo altså indebærer at

den fælles myndighedsindsats der der er er den

de byggegrunde der var ingen i branchen der bad om at få

hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere var interesseret i at regeringen lavede den forringelse af

når man spørger virksomhederne selv mener de at opdagelsesrisikoen er ringere og samtidig

ret mange penge de steder hvor der bliver lavet kontrol mod social dumping

håndværkerne på den altså der er en privat ejendomsret og den skal man respektere og jeg tror ikke på

der gør at virksomhederne ikke føler at

der ikke nogen der kommer efter mig så jeg mener ikke at der er nogen grund til at bryde med den private ejendomsret fordi folk har manglende tillid til

det arbejder alle hårdt på at rette op på og det er vigtigt at vi får styr på det for selvfølgelig skal man kunne

skatteudvalget det er i øvrigt en model som man kunne kigge på og arbejde meget mere med altså at gøre den lovgivende magt til en mere central aktør i

udviklingen af ny politik det er i hvert fald noget vi vil arbejde for i enhedslisten

nogle af de steder hvor man kunne stramme skruen

noget vi helt klart vil være indstillet på at

selvfølgelig være sådan at både virksomheder og borgere i vores land betaler

selvfølgelig også at vi får lukket ned for alle de mange skandaler og svindelsager som vi jo desværre er vidne til og har været vidne til i nogen tid det er i forbindelse med ødelæggelsen

sparet i stykker af skiftende regeringer siden to tusind og fem det er også en væsentlig problemstilling men det her

omkring sort arbejde er også en væsentlig problemstilling selv om der i kroner og øre er tale om færre milliarder

store udfordringer og problemer i vores samfund i dag

enhedslisten støtter selvfølgelig det her lovforslag det er en udløber af

alle partier indgik i september to tusind og sytten omfanget af sort arbejde i danmark er ikke stigende det er faldende og derfor

har det også været vigtigt at nye initiativer

borgere eller virksomheder unødige omkostninger og byrder med det her lovforslag

indføres der mulighed for at skattemyndighederne kan pålægge en virksomhed at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser samt at pålægge en virksomhed at føre en digital logbog så myndighederne bedre kan føre kontrol med hvem

er beskæftiget i virksomheden

en køber af en ydelse kan hæfte for sælgers manglende skattebetaling sænkes fra titusind kroner til otte tusind kroner hvis man kan fremvise en gyldig faktura slipper man for at hæfte og det er kun rimeligt lovforslaget indeholder også mulighed for at undersøge om en virksomhed er registreret som

af a skat det skal medvirke til at

virksomheder bedre kan tjekke om den virksomhed de kontraherer med

betaler skat som den skal

påpege at det bedste værn mod sort arbejde er lavere skat hvis en håndværker skal have titusind kroner i hånden

skal køberen af den ydelse i dag tjene mindst fyrretusind kroner før skat resten går til skat og afgifter det giver sig selv at så høj en skattebetaling

mindsker samhandel mellem mennesker og det skaber også et incitament til at der er nogle der dropper skattebetaling for at få udført arbejde

det må man naturligvis ikke

komme bag på nogen at så høj en skattebetaling skaber det incitament

det bedste initiativ

modvirke sort arbejde ville være at få sænket den absurd høje beskatning i det her land

var vi netop kommet i folketinget da man i skatteudvalget nedsatte den her arbejdsgruppe tværpolitisk og som venstres ordfører også

forsøgte også at imødekomme ønsket om at gøre noget af

noget af det til virkelighed selv om det sikkert er svært når man sidder i regering

lytter til det fornuftige hos hinanden men det er jo fantastisk at det ikke kun er os der har opfundet den dybe tallerken i det allerede

i alternativet er vi tit ude at tale om en ny politisk kultur og hvordan vi gerne vil arbejde i folketinget generelt og at vi skal

fremme forståelsen og måske få intrigerne

en gang imellem og det er der

i den her sag og det tror jeg egentlig sker rigtig tit herinde men det gør jo ikke at vi ikke skal

fremmane ønsket og fornuften i at

vi gør det noget mere så generelt fuld opbakning til processen og lige så stor opbakning til ønsket om at mindske sort arbejde det er for langt de fleste som liberal alliances ordfører også nævnte før

om man skal vælge at betale sin skat når man får udført

opgaver i hjemmet eller

man skal betale sin skat og derfor er det også vores opgave som politikere at fremme glæden ved netop vores skattesystem derfor duer det heller ikke at vi står og tordner mod skat hele tiden i de her

ser vi jo hvordan man fifler med skatten på et meget meget højere niveau andre steder i samfundet og der kan man en gang

være så krakilsk når der er nogen der får udført rengøring derhjemme for et lille beløb

passet af nogle unge mennesker eller

vi også oppe i udvalgsarbejdet og de diskussioner synes

hvis vi skal blive ved med at have fuld tillid til at det nytter at betale skat

får vi slet ikke mulighed for at opretholde det samfund vi har i dag

noget bliver et skred

man bare sige at så længe vi fra politisk hold

stigmatisere staten skråstreg skattevæsenet skråstreg det offentlige i forhold til at det er steder hvor man misbruger folks penge eller

vi med til at fremme den gruppe af mennesker i samfundet som vi i de

her uger hører om i finansverdenen

djævlesymbol det går helt tilbage til ayn rand altså tænkeren

ligegyldig hvor liberale aner jeg kan have inderst inde i kroppen er det godt nok svært

lytte til den kvinde for så mange år siden uden at få lidt skælven i kroppen

understøtte en fortælling om at skat og staterne i særdeleshed den danske

rundtomkring i verden der kan flytte rundt på meget meget store beløb der gør det her sorte arbejde til pebernødder medmindre man summer det hele op

sommerhuse eller rengøring det bliver sværere og sværere at opretholde den moral og den tillid herhjemme i danmark

de store strukturelle problemer som der er i forhold til spekulation i

snyde skattevæsenet snyde stater rundtomkring i verden det er vi heldigvis alle sammen enige om herhjemme i danmark når krisen kradser og problemerne raser

journalisterne i de frie medier bakker op om at nu skal der altså gøres noget ved det

andre partier herinde sf ved jeg også

banksystemet for hvordan det fungerer jeg er bankmandssøn og min mor er også uddannet i

imod bankerne men det er da et problem at det er så farligt at tale om hvordan bankerne fungerer

tør røre ved dem før det står overalt så man ikke kan undgå det så

og nu nævner ordføreren så også ayn rand her på folketingets talerstol

bede ordføreren som jeg går ud fra har læst ayn

redegøre for hvad hun nok

det gør jeg også her i folketinget jeg har kun læst resumeer og overskrifter om ayn rand jeg påstår ikke at

at ayn rand blandt andre som jeg har læst og forstået de resumeer jeg har jeg har

kun går op i egeninteresser og ikke tror på fællesskabet det er

en eller anden dokumentar på danmarks radio som fuldstændig fejlfortolker

en en forfatter og i øvrigt en hel ideologi ayn rand voksede op i sovjetunionen og derfor har hun et

meget naturligt men at blande det ind i en eller anden debat om at der er nogle der snyder med udbytteskat og alt mulig andet er helt på månen og udtryk for en intellektuel dovenskab som

ret åben om hvad jeg ved og ayn rand kender jeg

men jeg ved at det er problematisk hvis man skal trække sandheden ud af politikerne hvis man skal trække ud af politikerne at vores pengesystem kan være ret problematisk der oplever jeg at dr blandt andre det er jo bare en lille brik i det store spil er gode til at løfte sløret for hvordan finansverdenen også kan fungere jeg tror på markedet

må godt komme op med løsninger der udkonkurrerer markedet fordi vi simpelt hen finder på noget bedre ayn rand har sikkert sagt mange begavede ting men hun har også

parti man repræsenterer

kigger på den her fiktive bunke af penge som sort sort arbejde

og tænker at dem kunne man da godt have brugt uanset om man vil lette skatten eller bruge dem på velfærd eller eller hvad man vil

det jo også glædeligt som blandt andet herre jesper petersen var inde på at undersøgelser viser at

sort arbejde bliver mindre og mindre men det er så også glædeligt at vi her i folketinget har kunnet sætte os sammen i udvalgsarbejdet og prøve

ud af hvordan man kunne gøre endnu mere for at sende et signal til borgerne om at det ikke er i orden og at man jo

set snyder alle andre og i princippet hvis man ønsker det kunne betale mindre i skat hvis nu bare man betalte den skat som var blevet besluttet herinde det vil jeg glæde mig over og rose de kolleger der var med til det

blev ordfører det synes jeg er flot arbejde og

i folketinget kan arbejde sammen om noget vi alle sammen er enige om selv om vi

uenige om hvad vi så ville bruge de ekstra skatteindtægter til hvis det kunne lykkes

sort arbejde endnu mere

tiltag i den her lovpakke

det ene er det her med at man som sanktion kan pålægge en virksomhed at have det man kan kalde et elektronisk kasseapparat

det har været vigtigt for os at det var en sanktion og ikke noget alle skulle

man pålægge alle virksomheder alle

små deltidsvirksomheder eller folk der bare har et cvr nummer nogle

så vi synes det er en god idé at det er en sanktion over for dem man har under

begrundet mistanke eller dem som har snydt jeg er også enig med herre jesper petersen

lade være med at kontrollere også fysisk ved for eksempel at dukke op i kiosken eller hvad det kan være vi skal ikke lave den fejl vi lavede tidligere og tro at et it system kan opfange noget og så lade være med at have medarbejdere der også kontrollerer

vi jo ikke kan måle hvad der virker fordi det

kan blive straffet hvis man har hyret nogen der laver sort arbejde

beløb fra otte tusind kroner og derover i stedet for titusind kroner der sender vi altså også et

til de borgere som jo

de hyrer en virksomhed som laver sort arbejde

sender vi altså det signal fra et enigt folketing at

lidt større omfang end tidligere det tror jeg er det stærkeste vi kan gøre

skal vi jo få ændret kulturen og få borgerne overbevist om at det altså er forkert fordi man snyder alle andre og

hyrer en virksomhed der laver sort arbejde med de ord kan

kunne måske faktisk godt en gang imellem sætte lidt tid af til at diskutere sådan nogle lidt overordnede ting jeg har

jeg deler nu alligevel alternativets

men tilbage til lovforslaget som

af mine kolleger har sagt er det jo resultatet af en lidt usædvanlig men på en meget positiv måde proces

det og hvor vi på tværs af partierne har sagt

ud fra en balanceret tilgang om at vi ikke skal pålægge folk en

snyd undergraver den lim der skal binde samfundet sammen om det er

sort arbejde eller om det er når kæmpestore banker

finansfolk advokater revisionsfirmaer snyder fællesskabet så er det undergravende for i sidste ende vores demokrati

det jo er rigtig rigtig positivt at

skattegabet inden for sort arbejde

timer der bliver brugt på sort arbejde er faldet og ikke mindst at accepten

i det danske samfund af sort arbejde

er stadig væk sort arbejde og for meget af det og dér er nogle af de

sige at det her er ét element i den kontrol

der skal til for at sikre ret og rimelighed noget andet

til et rimeligt niveau som vi tit har hørt fra fsr og fra revisorerne

år udviklet sig en rigtig dårlig kultur et normskred blandt ikke alle men alt for mange virksomheder og når vi kigger på den compliancerapport der kom

vi jo se at der var fejl i halvdelen af

og i ti procent af dem blev det vurderet at der var overlagt

alt alt for meget og det undergraver også den lim der skal binde os sammen ikke kun blandt borgerne men også blandt virksomhederne

sagt at vi vil have skat på ret køl igen men det kræver

de ressourcer der skal til så stikprøvekontroller ikke bliver et alt for sjældent syn noget man kan indtænke i sin

et lovforslag der kommer fra regeringen har sin rod i et udvalg og i et udvalgsarbejde og desværre må man også bare sige at de sidste mange år er udvalgene blevet tømt ikke fuldstændigt men for meget

og det her kan forhåbentlig tjene som et eksempel på

kan lave reel politik og

være rigtig gode i en

lægge ned over dele af finanssektoren

være en digital logbog vi vil faktisk kunne se hvordan transaktionerne fungerer vi skal faktisk

men det er jo en en anden diskussion som vi desværre nok ikke bliver færdige med lige foreløbig men tak for processen tak til ministeren og sf støtter

hele det parlamentariske arbejde arbejdsgruppen noget af

at det er rigtig godt at vi nu kan stå her med

hvor vi i enighed også kan gennemføre nogle initiativer som bekæmper sort arbejde

stå her og gengive alle de initiativer som aftalen og lovforslaget indeholder det synes jeg faktisk at flere af

i det konservative folkeparti støtter vi selvfølgelig de initiativer som vi nu gennemfører

er uacceptabelt det snyder statskassen det snyder fællesskabet og det

og det vil vi selvfølgelig ikke have

sort arbejde faldende i danmark og heldigvis er danskernes accept af sort arbejde også dalende

rigtig godt de initiativer som vi har aftalt og som vi nu udmønter med lovforslaget her

men det gøres på en måde hvor det ikke medfører en mur af bureaukrati og bøvl ude i virksomhederne og hos borgerne

er et vigtigt hensyn der skal være proportionalitet i tingene og jeg synes også at vi har fundet en fornuftig balance her

penge i form af tabte skatteindtægter til statskassen

arbejde skaber også ulige konkurrence til skade for arbejdsmarkedet

har man jo en konkurrencefordel over for

urimelig konkurrencefordel de seneste opgørelser fra rockwool fonden viser heldigvis

gør at vi har en del sort arbejde var det herre joachim b olsen var inde på i sin ordførertale nemlig det faktum at

meget høje lønninger og vi har meget meget høj beskatning så

incitament til rent faktisk at gå ud og købe sig fra

og det skaber så omvendt incitament til at nogle vælger mellemvejen nemlig

købe sig til den men hos nogle der ikke afregner

samtidig viser skatteforvaltningens egne holdningsundersøgelser at der generelt blandt borgerne er lav accept

at snyde med skat eller benytte sig af sort arbejde det findes jo

nord for for limfjorden det er ikke rigtigt og der hvor der er størst udfordringer med sort arbejde er

nordjylland men en anden landsdel der ligger i den nordlige del af sjælland men lad det nu ligge

ligger vi godt sammenlignet med andre lande i forhold til niveauet af sort arbejde det betyder selvfølgelig ikke at vi ikke skal gøre mere vi skal ikke bare hvile på laurbærrene det har folketingets skatteudvalg ikke gjort i den her sag

som skatteminister vi har kigget på i første omgang i skatteudvalget hvad man

fastholde den positive udvikling og nedbringe niveauet af

det forslag vi behandler her i dag er udtryk for en række initiativer der netop skal mindske skattegabet når det handler om sort arbejde det er regeringens holdning at det skal være let at drive virksomhed i danmark og at borgere og virksomheder ikke skal opleve at deres retssikkerhed bliver krænket derfor ønsker regeringen at indsatsen mod sort arbejde også skal være retssikkerhedsmæssigt forsvarlig og velafbalanceret

fremsat forslaget at vi har fundet den rette balance med det forslag som som ligger

forud for forslaget er som en række ordførere også

gamle det lyder så negativt at sige gamle

tilfælde parlamentariske traditioner frem og nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe hvor man har arbejdet med hvad man kunne

alle folketingets partier har bidraget konstruktivt og kommet med en række forslag det gjorde man tidligere for årtier tilbage

hvor folketinget var mere inde over politikudviklingen og

den indsats der er lagt jeg synes det er positivt og konstruktivt at

man har kastet sig over det her emne og også andre emner i

ikke bare at kontrollere regeringen som jo er parlamentets og folketingets opgave

det er der meget indflydelse i for

stort arbejde i arbejdsgruppen

servicere den her parlamentariske arbejdsgruppe

jeg også glad for at vi i fællesskab har besluttet at omsætte de fleste af forslagene til

det er så det der afspejles her i lovforslaget

på et af punkterne hvor vi sænker niveauet for solidarisk hæftelse til det der er muligt under eu reglerne men omvendt

der er nogle borgere der kan være kommet i klemme i forhold til det

med solidarisk hæftelse

hvor det er klart for de fleste i

en af de store ting er beslutningen om hvilke brancher der skal pålægges et digitalt salgsregistreringssystem som man har

det skal vi mødes om senere på året året

forstået på den måde at der jo er en lang række virksomheder som måske ikke bruger et digitalt salgsregistreringssystem men laver bogføring og andre ting

kan man bruge det her digitale salgsregistreringssystem til

mindske sort arbejde og øge regelefterlevelsen

nu sikker på at vi nok skal komme i mål

jeg også sikker på vi kommer i mål med lovforslaget så jeg vil godt kvittere for den positive modtagelse

være en misforståelse ude i offentligheden om at når der ikke er stor debat i folketinget om

er det udtryk for at politikerne ikke har sat sig ind i hvad det handler om

den her sag for der er gået et kæmpe arbejde i folketingets skatteudvalg og til forhandlinger i i skatteministeriet der

af naturlige årsager foregår bag lukkede døre og ikke foran rullende kamera så når der ikke er en voldsom debat her i dag og måske

jo fordi vi har talt os til rette og fundet

og det har alle bidrag til i den her sag

i betragtning af nogle af de sager der kører for tiden

som skulle motivere folk til at snyde og bedrage jeg mener vi ser i de her dage ret mange eksempler på at det ikke har noget som helst at gøre med hvad

statskasser snyde borgerne og

er veldokumenteret at et højt

fører til et øget incitament til at snyde og svindle

bliver tilskyndet til at lave leasingkarruseller og andre ting jeg har også oplevet det

der kontrollerer vandpibetobak og det er der faktisk nogle medarbejdere gør da jeg spurgte dem sad de i grenaa hvor der er problemer med regelefterlevelse her og de

et meget udbredt problem med regelefterlevelse når det handler om at afregne de rigtige afgifter for vandpibetobak så

ville tilskyndelsen til at snyde måske også være mindre så der er en eller anden sammenhæng men for nogle det er

det ligegyldigt der der ønsker man at snyde og dem skal vi jo særlig have fokus på

lad os sige et sydeuropæisk eller et østeuropæisk land

opdagelsesrisikoen

forhindre at nogle snyder på et område kan man jo afskaffe en skat eller en afgift så

men ikke desto mindre har vi jo et mindre tab i danmark end i andre lande hvor skatten

fælles myndighedsindsats der bliver lavet omkring

fordi man ville ønske at der ikke var noget at komme efter derude men de svar vi har

på arbejdsmarkedet vil skatteministeren ikke give en tilkendegivelse af at

at slå fast at der skal være en permanent myndighedsindsats på det her område i stedet for den sådan lidt drypvise bevilling

på rigtig mange områder

som skatteminister foretrækker jeg da at der er faste grundbevillinger og at de grundbevillinger er så store som muligt

ovre i finansministeriet som er dem der er ansvarlige for vores lands finanser jo et helt legitimt ønske om

at vi gør det på den måde vi gør det på

en afspejling af den balance der er mellem en ressortministers område om faste bevillinger og finansministeriets område

på det her område er jo typisk en årige bevillinger hvert år når finanslovsforslaget kommer

er der igen en risiko for at medarbejdere fra arbejdstilsynet eller fra

de stadig har deres job og finder andre arbejdspladser i stedet for

det meget nyttige arbejde de

det er ikke sundt og vi kommer til at have så mange arbejdspladser med udenlandske lønmodtagere som der er behov for at kontrollere også de følgende

man skal afholde sig fra at lave en årige eller to årige bevillinger det sker jo desværre

ikke mig der skal afgøre det det er

med finansministeren for enden om tilblivelsen af finansloven

nemlig dansk folkeparti

og jeg er sikker på at vi skal finde en god løsning på det her problem

det

nemt og attraktivt for danskere at investere i aktier ved at indføre den her aktiesparekonto hvor personer kan placere deres opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser

der ellers er den normale beskatning

at lave sådan en aktiesparekonto

når man investerer sine sine midler men vi kan se at den stigende ulighed herhjemme

tal fra økonomi og indenrigsministeriet viser at mere end halvtreds procent af den danske kapitalindkomst tilfalder top

også mange der har mange frie midler stående som de godt kunne få mere ud af end

forslaget ligger dermed i forlængelse af de tanker som vi selv har gjort

som også lo tidligere har været fremme med

indføre et loft på tohundredetusind

hvis man lige har tohundredetusind kroner liggende som

her pakke som det her forslag egentlig stammer fra nemlig det at man ender med at få nogle skattelettelser til nogle af de mest velstående danskere lidt ind ad

hvis man nu fastholder loftet på de halvtredstusind

både vi og lo har

en hundrede og tres million kroner mindre som man så ville kunne

andre gode tiltag vi ser jo nogle store behov i vores velfærdssamfund for at styrke sundhedsvæsenet ældreplejen skolerne

kunne gøre den her aftale billigere og et fornuftigt tiltag

dem der i forvejen har har mest så den del af forslaget altså intentionen om at det skal forhøjes yderligere

kan vi ikke støtte men selve det

vi vil forsøge i udvalgsarbejdet at få en politisk afklaring der går på at det så er hertil og ikke længere og at man kan bruge de en hundrede og tres million kroner på nogle på nogle bedre ting

der er ikke nogen korte bemærkninger

det kunne være sundt tror jeg

udvikling der er hvis en virksomhed går godt og så går det jo også bedre ved at der kommer flere penge ud til ejerne den konkrete model går på at afkastet fra en aktiesparekonto skal beskattes med sytten procent efter det der hedder

betyder at udbytte og værdistigninger og værdistigninger i årets løb bliver

gå til for danskerne loftet bliver som

nævnt af den foregående ordfører med det her lovforslag på halvtredstusind

før man så eventuelt forhøjer

almindelige danskere som så fremadrettet vil handle aktier

jesper petersen nævnte at han ikke er med på en fremtidig ændring men det

vi behandler den vil så blive behandlet om et

fald med ro i sindet stemme for det her lovforslag og så kan

stemme nej til et senere lovforslag om en forhøjelse hvis man er imod det

er med i den her aftale om erhvervs og vækstinitiativer

hvorfor der er en evaluering og hvorfor der skal være en løbende stillingtagen det åbner

når man er endt på den aftale om de tohundredetusind kroner det var det der var

ville det hvordan var de der debatter om at det lige var de tohundredetusind

men vi havde det udgangspunkt at vi skulle starte lidt blødere op få nogle erfaringer med det inden vi

det her fuldskalaprojekt også fordi det koster nogle flere penge

derfor vi landede på det her kompromis vi startede med de halvtredstusind

option på at vi kan gå længere op hvis det bliver en succes

at være en fantastisk god idé så tror

og kigger på hvordan udbredelsen af den her konto

skridtet videre men det må vi så se om et års tid når vi kender

af erhvervs og iværksætteraftalen som regeringen

og de radikale konkret går det her lovforslag ud på at det bliver muligt for danskerne at lave en aktiesparekonto hvor man kan placere sin opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser beskatningen af afkastet

at afkastet eller tabet ikke vil indgå som en del af ens øvrige indkomst man kan så ikke fradrage eventuelle tab på den i ens øvrige indkomst

vil være med til at skabe en mere aktiv aktiekultur i danmark vi kan se at

en væsentlig mere aktiv aktiekultur end vi har i danmark

danskernes interesse i det hele taget

danskerne i forhold til virksomhederne

vil være et loft over indskud på kontoen på halvtredstusind kroner i to tusind og nitten niveau og der vil kunne sættes penge ind på kontoen så længe værdien er under loftet ifølge vores aftale skal loftet vokse til ethundredetusind kroner i

to og tyve og vi har aftalt at aftaleparterne hvert år mødes

for at gå videre med forhøjelserne

rådet viser at de samlede aktieinitiativer som skal skabe en såkaldt bedre aktiekultur i danmark og som er en helt central del af erhvervspakken fra to tusind og sytten er en skattenedsættelse som næsten udelukkende lander hos ikke bare den rigeste procentdel men hos de tusind rigeste personer her i landet

engang et forslag for folk med en mercedes det er for folk med bentley eller rolls royce næsten firstusind kroner får de tusind rigeste i i skattenedsættelse ifølge ae rådet og helt op til den halvfemsindstyvende percentil altså for

skattenedsættelsen højst udgøre to hundrede kroner så ingen almindelige mennesker får jo noget ud af den her aktiesparekonto det er endnu en skattenedsættelse i en alenlang række som forgylder dem der har mest og jo højere loftet bliver jo mere eksklusiv vil ordningen også blive ambitionen om at man i

to og tyve skal kunne placere hele tohundredetusind kroner på en aktiesparekonto til en lav beskatning på sytten

siger jo alt hvem er det lige der har tohundredetusind kroner i frie midler til at smide ind på en aktiesparekonto for mange mennesker svarer det jo til en hel årsindkomst efter skat

det er også lidt underligt hvorfor man egentlig laver ordningen på den måde at den fokuserer på noterede aktier

hvert fald ikke iværksætterne som man hjælper og har de store noterede selskaber virkelig brug for at flere køber aktier hos dem de klarer sig da egentlig i

ganske godt to tusind og sytten var faktisk et rekordår

selskaberne gode muligheder for at rejse kapital i et likvidt marked så hvor er behovet for at styrke aktiekulturen

at man gerne vil give skattelettelser til de rigeste jo det er det det handler om hvis man i

en aktiesparekonto kunne man i mindste kigge på om der var specifikke brancher eller områder ikke mindst grønne iværksættervirksomheder som man måske kunne tilgodese men her taler vi altså om en generel skattenedsættelse som i meget høj grad vil komme dem til gode som i forvejen

i danmark er alt for høje den højeste reale skattesats på aktieindkomst ligger på fire og firs procent økonomisk teori taler for at kapitalafkast slet ikke bør beskattes det er ikke samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at beskatte forbrugsudskydelse som opsparing jo er

det bedste været at vi havde sænket aktiebeskatningen i erhvervspakken men det var der desværre ikke flertal for der var til gengæld flertal for indførelsen af en aktiesparekonto administreret af pengeinstitutterne med et loft på halvtredstusind kroner og en lagerbeskatning på sytten procent det er ikke noget som ligefrem mindsker kompleksiteten i skattesystemet men det sænker beskatningen af de penge som man sætter ind på kontoen

er det et skridt i den rigtige retning som forhåbentlig kan medføre at flere danskere

investerer i virksomheder til gavn for dem selv og til gavn for samfundet som helhed og at der dermed bliver etableret en

i danmark hvor vi også diskuterer med hinanden hvad der er godt at investere i hvilke virksomheder der er gode at investere i og ikke kun hvad for nogle lån vi skal have i vores huse

at det er fint at hæve grænsen til tohundredetusind

hvis man skal skabe den mulighed for dem der har mere end

social bæredygtighed eller et eller andet andet der gør at vi laver en vægtning af hvad det er vi understøtter for

lovforslaget pt så

fint hvis man også kunne få unoterede aktier med i det og understøtte nogle ting lokalt som har så svært ved at få fokus men så længe der

en for ulighedsskabende faktor for os i alternativet

er egentlig enig i at det kunne være godt at få mere viden om

det har tænkt sig rigtig godt om i forhold til hvor langt de vil gå

indtænke netop en grøn bundlinje i sådan nogle initiativer her

de virksomheder som vi ved også tager et socialt ansvar eller understøtter en grøn bundlinje det er der heldigvis også mange af dem der nu sikkert kommer til at få støtte der gør

mere sikkerhed før vi kan sige ja til det så med næsten hundrede

med at skaffe risikovillig kapital til at udvikle virksomheden skabe flere arbejdspladser og også skabe nye store virksomheder som vi kan nyde godt af alle sammen internationale undersøgelser viser også at finansieringen altså det

et af dansk erhvervslivs helt store udfordringer efter finanskrisen lader det til at bankerne ikke rigtig er så risikovillige mere når det kommer til at yde lån til nystartede virksomheder eller små virksomheder det lader til at de har sat rigtig mange penge i huse og

aftalekredsen bag den her lov og også i radikale venstre gennem længere tid haft kig på om nogle af de mange milliarder som danskerne har i opsparing eller i pensionsopsparing kunne blive investeret i virksomheder sådan at de kunne få adgang til noget af den kapital som

den her aktiesparekonto er et af de midler som

vi er gået med til at bruge for at få flere danskere til

blandt andet enhedslisten og alternativet var inde på

unoterede aktier altså aktier i iværksættervirksomheder med

var så langt vi kunne komme parlamentarisk lige nu så jeg ser det

at man har fået et stykke værktøj til at fremme investeringslysten hos danskerne og så kan vi forhåbentlig over tid skrue på det instrumentbræt

og vi er i første omgang rigtig glade for at det er lykkedes at få det her initiativ ind i dansk lovgivning og jeg håber at danskerne vil tage tage det til sig og det vil betyde at flere penge kan blive investeret i virksomhederne til gavn for os alle sammen og ikke mindst

at få skabt flere arbejdspladser i danmark

så mange ting galt med det her lovforslag i forhold til det

danskere der har lidt penge i overskud

investere i ting der kunne vokse sig større

unoterede aktier der er indbefattet

vil komme til gode det er c20 indekset de store virksomheder som klarer sig fint i forvejen som min kollega fra enhedslisten sagde

vi set nogle rekordår de seneste par år for det andet er det heller ikke noget der understøtter en grøn

socialt bæredygtig udvikling som min kollega fra alternativet også var inde på

det jo skruet sammen så hamrende skævt at man næsten ikke kunne have gjort det værre hvis

at sælge det som om det er noget der kommer helt almindelige mennesker til gode altså jeg synes simpelt hen ikke det hører nogen steder hjemme det er ikke

det er dem med

der får får noget ud af det her man kunne have sagt det er nogle af vores iværksættere eller

små virksomheder som skal løftes det er dem det er målrettet mod

være grøn omstilling det kunne være socialøkonomisk virksomhed det kunne være alt muligt men man vælger at bruge over hundrede million kroner og det er efter tilbageløb og varig virkning og alt muligt hvert eneste år

en skattesænkning til dem der har allermest så vær dog ærlig omkring det

synes jeg egentlig overhovedet ikke at det er på sin plads

prøve at pakke det ind som om det her er en gave

til helt almindelige lønmodtagere så vi kan ikke

i fremtiden så kunne man ikke lige

forstår los

for målet er netop det modsatte men

bliver lidt usagligt hvis det kun er et problem så

et problem så må man godt gøre det

dem med de laveste indkomster men

så det er dem med en indkomst under et eller andet beløb

vi kunne have skåret det til så det havde en social profil det kunne være blevet skåret til så det hjalp den bundne opgave

fået ud af det her intet af det er der her det eneste er bare

det er den allerallerrigeste

en udmøntning af den aftale som

erhvervs og iværksætterpakken i november sidste år en aftale som i øvrigt indeholder et helt

aktiesparekontoen som vi effektuerer nu er jo heller ikke nogen undtagelse den aktiesparekonto som vi nu behandler i det her lovforslag

blevet til efter svensk forbillede hvor det har været en stor succes muligheden for at investere i børsnoterede aktier til en lav beskatning i den svenske udgave af aktiesparekontoen

også medvirket til at sverige er blevet et attraktivt land

sig børsnotere i faktisk er så markant at sverige

har tredive gange så mange børsnoteringer som i danmark og det er faktisk ret godt gået

danske virksomheder som vi risikerer gradvis at miste fordi de søger mod sverige og adgangen til risikovillig kapital derfor foreslog regeringen tilbage i efteråret to tusind og sytten en ambitiøs ændring og sænkelse

de danske kapitalbeskatningsregler for at gøre det mere attraktivt for danskere at investere i danske

men det havde vi da ellers fra konservativ side

vi så har fået gang i det her nye initiativ nemlig aktiesparekontoen

i bankerne til nul procent i rente tænk hvis man kunne få bare få procent af de penge i spil til at understøtte danske virksomheder

kan sætte skub i en udvikling hvor vi gør det mere attraktivt skattemæssigt at investere i virksomheder at vi kan sætte gang i en udvikling hvor flere danskere vil bruge nogle af deres sparepenge på at investere i danske virksomheder i det konservative folkeparti har vi

end det er planen her med aktiesparekontoen det glæder os at

endnu længere faktisk havde vi helst set at man tog det svenske forbillede hvor

har noget loft det ville gavne danske virksomheder og dermed også gøre danmark rigere men det her lovforslag

godt skridt i den rigtige retning mod lavere kapitalbeskatning og derfor

af en aktiesparekonto forslaget udmønter jo en væsentlig del af den aftale som regeringen indgik med dansk folkeparti og det radikale venstre i november sidste år

og iværksætterinitiativer

vi præsenterer en helt ny skattelov de fleste lovforslag går ud på at ændre i

efter regeringens og heldigvis

nødvendigt at gøre en særlig indsats for at styrke danskernes interesse i at investere i aktier at aktierne bredes ud til en større del af befolkningen vil

gavne virksomhederne som en række ordførere været inde på og det vil gavne de danskere der så får mulighed for at få andel i

udbredelse kan flere helt

andel i den velstand der bliver skabt formålet med lovforslaget er

at styrke aktiekulturen i befolkningen ved at gøre det nemt og økonomisk attraktivt at investere i børsnoterede aktier

så går virksomhederne investeringen i aktier

flere danskere får andel i den værdi der skabes i selskaberne med den foreslåede aktiesparekonto kan personer placere deres opsparing i børsnoterede aktier

aktiebaserede investeringsbeviser til en beskatning på kun sytten procent det er jo væsentlig lavere

en diskussion her fra en række ordførere om at

de rigeste og den sædvanlige sang fra venstrefløjen

ganske overbevist om at rigtig rigtig mange helt almindelige danskere vil lave en aktiesparekonto hvorfor vil de det

fem tusind titusind femogtyvetusind tredivetusind femogtredivetusind fyrretusind måske halvtredstusind

kan de med fordel sælge de aktier de har i deres normale depot i dag hvor man betaler den normale udbytteskat på syv og

så det vil privatøkonomisk være en rigtig god forretning for folk at flytte deres almindelige aktier som de har i deres depoter i dag

en aktiesparekonto særlig hvis den samlede værdi af ens aktier er under de her halvtredstusind kr som altså er loftet

se rigtig mange aktiesparekontoer blive oprettet og jeg tror

dem der er store professionelle investorer

for et så begrænset beløb som de halvtredstusind

noget synderligt den store fordel her ligger for for herre og fru danmark der nu får en væsentlig lavere beskatning af deres aktier end det der er tilfældet i dag

som de danske virksomheder skaber

at mange mennesker vil blive aktionærer for første gang

forældre vil give deres børn lidt aktier og putte dem ind i en aktiesparekonto hvor aktiernes værdi så i de kommende år kan vokse og børnene kan få andel i den velstand der bliver skabt ved børsnoterede virksomheder

del af deres passive opsparing fra almindelig opsparingskonto der ikke giver nogen forrentning til en langt mere aktiv opsparingsform via aktiesparekontoen i dag er det jo sådan

at investere i en aktiesparekonto hvor man måske kan lave en indeksinvestering

sine penge i en attraktiv investeringsform så lovforslaget gør det attraktivt at investere i aktier via en aktiesparekonto men man gør det også nemt at være aktieinvestor opspareren skal nemlig hverken beregne eller selvangive det skattepligtige afkast på aktiesparekontoen det hele klares af banken

således banken der hvert år beregner gevinster og tab på aktiesparekontoen opkræver skatten og indbetaler den til

men jeg forstår godt dem der kunne ønske sig at man kan indskyde mere end de halvtredstusind kroner på ordningen der gælder imidlertid det at vi har aftalt at det skal ske gradvis og derfor vælger jeg

over at vi nu kommer i gang med aktiesparekontoen

i øvrigt allerede kendes fra sverige

vi tal på det at mange almindelige mennesker er blevet aktionærer aktiesparekontoen har vi så besluttet skal følges tæt af partierne bag aftalen om aktiesparekontoen som det fremgår af aftaleteksten

skal aftalepartierne hvert år første gang og nitten det vil sige næste år beslutte om der er grundlag for at gå videre med at forhøje loftet for aktiesparekontoen

aftalt at loftet i givet fald løftes gradvis således at det udgør tohundredetusind

og to og tyve og frem og vi har jo sat pengene af til det en forhøjelse af loftet kræver dog en lovændring grundet grundlovens bestemmelser

om at man ikke må opkræve en skat eller

indføre en ny skat eller afgift

jo en beskyttelse af borgerne

tilfælde når man måtte beslutte at hæve loftet gør det lidt besværligt forstået på den måde at det kræver en lovændring hvis man skal lave

skal den have virkning fra det efterfølgende indkomstår aftalepartierne vil derfor blive indkaldt til møde i juni måned i hvert af de kommende tre år således at det er muligt at fremsætte lovforslaget

stilling til om man vil hæve loftet og det skal man tage stilling til

fremført af dansk folkeparti

i juni måned næste år har der jo så været et folketingsvalg så vidt jeg kan regne ud så jeg kan ikke være sikker på at jeg er skatteminister til den tid men hvis jeg

hæve og forhøje loftet afslutningsvis

på den anden side af det der ligner en vedtagelse af lovforslaget skal være

meget af det der ligger i skatteministerens argumentation og tale

handler jo om nogle relativt almindelige lønmodtagergrupper i danmark der kan have nogle frie midler som man med fordel

hvis det er det vi kan være enige om er er målgruppen

være større end halvtredstusind kr altså

er regeringens intention betyder jo altså at vi er ude over det som

er formålet og så er der hundrede og tres million kroner

har faktisk en del frie midler til rådighed i danmark har vi tradition for at spare op i vores bolig

og fordi det har været attraktivt og vi har set nogle boligpriser

er det samfundsøkonomisk og privatøkonomisk langt mere attraktivt

så får de andel i den værdistigning der vil være i aktierne det udbytte der bliver udbetalt den værdiskabelse der er for virksomhederne og derfor starter vi med halvtredstusind

er et voldsomt højt beløb det er der rigtig rigtig mange danskere der har enten opsparet i deres bolig eller i frie midler

stående på opsparingskonti eller

de ingen forrentning får af deres penge nu

have placeret her så kan man jo stadig væk have dem investeret i aktier eller obligationer eller andre

særlig lav beskatning så må vi sige okay det er godt for dig at du er kommet over de halvtredstusind kroner vil du have

er der jo alle de muligheder vi kender i dag og det kan man jo så bare gøre det

så tæt men som herre rune lund sagde

fantastisk år i to tusind og sytten og jeg da ked af at der er så få danskere der får andel i den værdiskabelse der der er og derfor ønsker vi skattemæssigt at begunstige

forstå kritikken men der er tale om at man kan sætte tohundredetusind kroner ind og der er altså rigtig rigtig mange helt almindelige danske lønmodtagere der har det i frie midler

som vedtaget det er vedtaget jeg skal hermed udsætte mødet til klokken tretten hvor

ikke bare i varde å men i alle vandløb hvor snæblen

måtte have sneget sig hen jeg kan dog ikke på nuværende tidspunkt pege på en konkret løsning snæblen er optaget på habitatdirektivets bilag fire og dermed en af de arter som er omfattet af den strengeste eu beskyttelse danmark har samtidig et særligt ansvar for snæblen i danmark som et af kun tre lande der har en snæbelbestand derfor har vi udpeget flere sydvestjyske vandløb blandt andet varde å

og der er gennemført en lang række tiltag for snæblen allerede i perioden

nitten syv og firs til to og halvfems blev der iværksat en redningsaktion for at ophjælpe og reetablere

gennem omfattende opdræt og udsætning af snæbelyngel og i to tusind og tre blev der udarbejdet en national forvaltningsplan for snæbel miljøministeriet gennemførte i perioden to tusind og fem til

et omfattende snæbelprojekt som havde til formål at forbedre de fysiske forhold i vadehavsvandløbene projektet fik støtte fra eu og det omfattede indsatser i habitatområderne varde å sneum å ribe å og vidå forskere peger på at skarven er årsag til mindst tredive procent af dødeligheden hos de voksne snæbler under min forgænger blev der udarbejdet en revideret forvaltningsplan for skarv som blandt andet giver mulighed for at give reguleringstilladelser til at bekæmpe skarven af hensyn til snæblen

således vide muligheder for at kunne regulere skarv i de områder hvor der er snæbelbestande miljøstyrelsen iværksatte i to tusind og seksten et mindre pilotopdræt af snæblen i samarbejde med

og danmarks center for vildlaks i skjern ynglen fra pilotopdrættet blev derefter udsat i ribe å

april to tusind og sytten pilotprojektet havde til formål at afprøve mulighederne for opdræt snæbel og resultaterne var umiddelbart positive miljøstyrelsen har desuden indgået aftale med aarhus universitet om overvågning af fødesøgende skarver i vidåsystemet og øger desuden overvågningsindsatsen af snæblen i vadehavsvandløbene men snæbelbestanden er stadig væk under pres og det kræver lidt mere tid før betydningen af indsatserne i projektet for snæbelbestanden

endeligt kan evalueres

skal vi også overveje hvordan en fremtidig indsats

tilrettelægges for det er vigtigt at vi får en indsats der virker noget af det forskerne peger på er manglende viden og derfor overvejer vi hvordan en eventuel forstærket indsats kan gennemføres jeg vil ikke lægge mig fast på en bestemt fremgangsmåde så hvorvidt en genbank er den rigtige

sig et ansvar for at redde den stærkt truede art det er jo sådan at ministeren peger på varde å som et habitatområde for snæblen men ministeren er formentlig vidende om at

snæblen jo er uddød i varde å og i dag kun findes i i vidåen

lidt om hvor utrolig kritisk en situation vi står med derfor er det også som udgangspunkt positivt at ministeren siger at vi har et ansvar men jeg bliver alligevel en lille smule nervøs på snæblens vegne når ministeren ikke vil lægge sig fast på hvilke virkemidler vi vil bruge fordi vi

vi risikerer jo at den forsvinder imens vi sidder bag skrivebordene i københavn og filosoferer over hvad vi vil gøre

er den meget sårbar én gylleforurening og den kan være væk det siger jo noget om at vi er overordentlig tæt på at miste en art på dansk jord eller i dansk vand som faktisk er mere sjælden end tigeren så vi har et ansvar derfor er jeg nervøs for om evalueringer og gode tanker og filosofisk arbejde trækker ud så lang tid at vi faktisk mister snæblen

har konkrete virkemidler som han kan løfte sløret for eller som minimum en mulighed for at åbne posen for

i de projekter som ministeren har redegjort for men som jeg læser forskerne eksempelvis

på hvad vi reelt gør og kan gøre hurtigt

christian rabjerg madsens bekymring

har vi brugt millioner på det her vi skal altså sikre at vi bruger de her penge rigtigt så tag endelig ikke fejl min bekymring

er er ganske ægte men vi er nødt til at vide noget mere om om biologien for snæblen vi er nødt til at vide mere om hvordan den gyder og hvordan den vandrer

man kan sige at der har været gennemført

som som har været lavet uden sådan helt den den ønskede effekt så så når jeg siger at vi ønsker at blive klogere på det her

er det altså for at vi ikke bare risikerer at lave en foderplads

helt på det rene med at vi skal have mere viden om hvorfor snæblen forsvinder ellers er det jo alt andet lige en uskik at bruge penge på at sætte den ud men jeg

gode takter i det hele taget i forhold til at blive klogere

lægge en deadline ned over sig selv og sit arbejde i forhold til hvornår ministeren er klar med konkrete virkemidler fordi vi

forsøg som vi jo faktisk har i gang i øjeblikket og jeg oversender meget gerne en oversigt over

indsatser vi har gang i hvad erfaringerne er

får får gjort det her ordentligt og at vi lever op til vores vores forpligtelser i habitatdirektivet men frem for alt at vi bevarer

jævnfør at seniorforsker

er én gylleforurening fra en udryddelse så det haster i den grad jeg er opmærksom på at

har bedt om hjælp de foreslår eksempelvis at man

i eu er det nogle initiativer som ministeren

ser positivt på og så måske en sidste chance til

gør og som vi allerede har gjort så det er ikke sådan at jeg bare sidder på på hænderne og blæser balloner

vi gør jo sådan set noget allerede og jeg har også lovet at

for alle de initiativer som som man måtte have og især også i varde kommune hvor man har det

meget tættere inde på livet så jeg er åben for alle

med havbrug er for stor en mundfuld for kommunerne interviewet og udtalelsen udspringer af en konkret sag vedrørende virksomheden hjarnø havbrug as og her efterforsker politiet i øjeblikket virksomhedens eventuelle brud på miljølovgivningen jeg mener at det er vigtigt at man holder sig for øje at der

er tale om en enkelt havbrugsvirksomhed som er blevet anmeldt til politiet selv hvis hjarnø havbrug as har foretaget sig noget ulovligt

generaliserende og noget urimeligt

sige at kommunerne overordnet set ikke kan holde styr på det her jeg har heller ikke hørt andre kommuner end hedensted kommune sige at de ikke magter opgaven

sådan set af den opfattelse at godkendelse af og tilsyn med virksomheder

varetages på en effektiv måde med de bedste kompetencer kommunerne spiller en

som myndighed for størstedelen af landets

er miljømyndighed for virksomheder der forureningsmæssigt er mindst lige så komplicerede som havbrug og som kræver høj faglig indsigt fra kommunens side og jeg mener som udgangspunkt ikke

at der på nuværende tidspunkt er grund til at fravige det her generelle princip

vigtigt at havbrug ikke stilles anderledes end andre typer af forurenende virksomheder kommunerne såvel som miljøstyrelsen skal som tilsynsmyndighed føre et aktivt tilsyn med virksomhedernes miljøforhold det består både af fysiske tilsyn og gennemgang af virksomhedens egenkontrol egenkontrol er fastsat som krav i virksomhedens miljøgodkendelse og foregår hver eneste dag på landets virksomheder og det er en grundpille i myndighedernes miljøtilsyn det giver mulighed for at kontrollere og følge op på virksomhedernes udledninger til blandt andet vand og luft for havbrugs vedkommende

blandt andet årsberetningen lægges til grund for gennemgang af egenkontrollen

i måden havbrugenes egenkontrol foregår på

også være at der er mulighed for forbedringer af miljøtilsynet eller at tilsynsmyndighederne bør have adgang til mere viden og vejledning til udførelse af havbrugstilsyn

set man løbende skal overveje behovet for og det gør

beslutninger om ændringer af reglerne skal hvile på et oplyst grundlag og ikke træffes på baggrund af enkeltsager

at kulegravningssagen om hjarnø havbrug har ført til at man kaster et kritisk blik på hvordan reglerne og deres forvaltning har været i de sidste mange år og jeg har netop bedt kammeradvokaten om at bistå mit ministerium med at gennemgå hvert enkelt havbrugs placeringstilladelse

vi kan få et komplet overblik over sagernes status

kasper glyngø udtaler

hedensted i hvert fald frit efter hukommelsen nok er den kommune i danmark som fører tilsyn med med flest havbrug og derfor bør det nok gøre

større indtryk når borgmesteren meget klart siger at kommunen ikke magter opgaven hvilket jeg mener at hjarnø er et meget trist og meget illustrativt eksempel på det som borgmesteren

kasper glyngø siger er at når vi som kommune skal føre tilsyn

er både fødevarestyrelsen miljøstyrelsen og fiskeridirektoratet inde over det gør at det ikke

der knytter sig til til hjarnø havbrug as det er jo ikke helt rigtigt for læser man den kulegravning som ministeren netop har færdiggjort en kulegravning som i øvrigt har ført til at sagen

redegjorde for er endt hos kammeradvokaten

jo at der er rimelig udprægede problemer med havbrugssektoren

så jeg tror ikke at vi kan negligere borgmesterens

udtalelser dels bærer hedensted kommune et stort ansvar dels viser ministerens egen undersøgelse at der er nogle

det her er at man i kommunerne helt generelt har nogle og det vedkender jeg mig meget gerne ganske komplicerede tilsynsopgaver

løser man generelt set vældig udmærket i de forskellige kommuner

bekymring i forhold til havbrugene som den hedensted

kommer med her når jeg hæfter mig ved at den er er hæftet op på udfordringerne omkring én virksomheds mulige ulovligheder

det lader til at være det der sådan er er det springende punkt i det her og som har givet anledning til at

en sag om dokumenteret overforbrug

startede med at der var rod med placeringstilladelser og miljøtilladelser

vil ministeren love her i dag at den kammeradvokatundersøgelse som

vedrørende overproduktion vedrørende miljøtilladelser altså sagt på

kommer kammeradvokatundersøgelsen hele vejen rundt om den her problemstilling jævnfør hvad vi har set

derudover viser ministerens egen undersøgelse at ti ud af nitten havbrug bliver reguleret efter ældgamle tilladelser som skulle have været fornyet for lang tid siden altså det er

sådan i dag at kontrollen med om et havbrug udleder mere kvælstof og fosfor end tilladt

bygger på havbrugenes indberetning af deres foderforbrug

sytten kun en enkelt kommune der har kontrolleret om bilag og fakturaer for indkøb af foder

ser problemer med både miljøtilladelser

vi umiddelbart konstaterede det største problem

andre udfordringer på det her område der er andre områder vi skal kigge på det er

har haft en kulegravning af området der er udfordringer omkring det her i første omgang ser vi på placeringstilladelserne der vil helt sikkert også være andre ting som vi vil have lejlighed til

fødevarestyrelsen at anmeldelsen

fik lov til at ligge så så længe som den gjorde

det var også en fejl at fødevarestyrelsen ikke kontaktede anmelderen før kontrolbesøget for at få uddybende kommentarer og det er i den grad

tilfredsstillende det det har vi næppe to forskellige meninger om når det er sagt er det også vigtigt at understrege

dokumentation for ulovligheder hvis virksomheder af al magt

bryde loven og ønsker at køre under radaren fødevarestyrelsen

havde ved første kontrol to mand på fabrikken i fire en halv time og næste gang havde de to mand på i tre timer og femten minutter ved den opfølgende kontrol på den tid lykkedes det desværre

kunne alene finde den ægte analyserapport

det berørte partis handelsdokumenter og kopi af etiketter som helt korrekt angav at partiet skulle varmebehandles jeg havde vældig gerne set at

fødevarestyrelsen havde fundet de forfalskede dokumenter

at nogle forbrydelser er vanskelige at opklare og jeg hæfter mig sådan set ved at der kom et gennembrud

i efterforskningen og at det kom

dels fordi fødevarestyrelsens rejsehold har både efterforskere og it eksperter som var vedholdende og blev ved med at grave indtil de fandt de falske dokumenter men selvfølgelig nej det er ikke tilfredsstillende at der ikke bliver reageret hurtigt nok på de her anmeldelser

er meget tilfreds med at fødevarestyrelsen

rejsehold har håndteret den her sag på det er selvfølgelig dels et spørgsmål om at man

ikke får reageret i første omgang på en henvendelse der løber ind

hvad jeg synes er er nok så alvorligt at når der så kommer

en whistleblower på banen altså en person der er ansat i den pågældende virksomhed og tager en konkret og forstår jeg ret præcis kontakt til

så er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende at

var whistlebloweren så det er ikke tilfredsstillende og det

ikke to meninger om

spørgsmål er selvfølgelig hvilke initiativer ministeren så har taget over for fødevarestyrelsen

i den konkrete sag jeg er fuldt opmærksom på at vi

det blev et bredt forlig men hvilke initiativer har ministeren taget over for fødevarestyrelsen i den konkrete sag om

præget af begavede indsigtsfulde og ægte indspark

jeg sige at hvis hvis vi taler om personalemæssige konsekvenser eller den slags

det noget jeg overlader til til fødevarestyrelsens direktør jeg har ikke haft nogen personer på gulvtæppet ud over

i forbindelse med den konkrete sag når man var blevet vidende om den det at være whistleblower

kunne vi se i udsendelsen noget hvor man får pulsen op og

bliver nervøs for om man bliver fyret det er faktisk ret vildt

kontaktes hvis man rykker ud til kontrolbesøg på baggrund af

kontaktes og tilsvarende

er udgangspunktet at man skal

det siger jeg også med den som som jeg fornemmer at spørgeren også har allerstørste respekt for de mennesker som

tør satse deres eget arbejde til glæde for for vores alle sammens fødevaresikkerhed

godt at det bliver indskærpet over for fødevarestyrelsen at man skal tage kontakt til til de personer der

ved tidligere lejligheder ikke lagt skjul på at det har været skuffende at

finde ud af at man i ministeriet har været vidende om de her sager mens vi har siddet og forhandlet fødevareforlig fire uden at vi er blevet orienteret om hvad der var på vej og derfor er mit sidste spørgsmål selvfølgelig bare om ministeren er vidende om andre sager hvor

i fødevarestyrelsens regi der er mange anmeldelser der er mange besøg mange kontrolbesøg heldigvis det er

til gavn for vores fødevaresikkerhed

også forsikre herre simon kollerup om at den drøftelse vi havde i aftes og som handlede om om den manglende orientering af

udenrigsministeren

danmark har længe bakket op om at vi i eu tager det op med iran jeg er derfor tilfreds med at der nu pågår en løbende dialog herom mellem iran og eu uk

tyskland frankrig og italien det er velkendt at

iranske styre har tætte relationer til hizbollahbevægelsen hvis militære arm er opført på eus terrorliste og vi er ikke naive når det kommer til iran når vi bakker op om atomaftalen med iran

er afgørende for vores sikkerhed men vi forholder

kritisk til irans adfærd og denne adfærd har allerede store konsekvenser for vores relationer til landet

hvis en stat der har meget travlt med

danmark huser terrorister sponserer og støtter terrorisme både i og uden for iran

at sige at det iran selv praktiserer i og uden for iran er

har så travlt med hvad danmark gør og

skal de finde sig i et styre

bruger terrorisme og som render rundt og fortæller hvad danmark skal skal foretage sig

som iran er en del af det er derfor at vi bakker op om den dialog der nu er for at komme tættere på det og for

det til livs ingen mennesker ingen mennesker skal finde sig i at

hverken deres menneskerettigheder eller blive udsat

at de skal frygte for at blive stemplet som terrorister

har sendt agenter ud og har likvideret folk der egentlig bare har brugt deres demokratiske ret skal man være bange for det altså skal herboende irakere være bange for at blive sendt til iran fordi

den danske regering tror på de iranske påstande der er om at vi i danmark skulle huse

som risikerer at at komme hjem til

vi forholder os til de internationale regler

dansk politik som hverken den her eller den foregående regering ville udsætte sig selv

mit ministerium og en af de ting som vi

oplevet at have været vidner til i forhold til

forklaringer fra den saudiske regering

til at indkalde den her ambassadør er det korrekt forstået for vi snakker

pludselig blevet et troværdighedsvidne i forhold til journalisters

lande har gjort nemlig at tage det drastiske skridt at indkalde en ambassadør til samtale

selve tidsforløbet i det danmark har været meget klar i den her sag

det klart at vi ikke deltager i investeringskonferencen vi har indkaldt

og vi er i gang med at koordinere hvad der eventuelt yderligere skal foregå af tiltag i forhold til den konkrete sag sammen med vores allierede det er meget svært at finde

i det her og uanset hvad spørgeren gør

tror jeg det vil være svært hvis vi så en gentagelse med en socialdemokratisk minister siddende i min stol at se at der var foregået noget anderledes

erdogans tale at han indkaldte ambassadøren

om man har talt om andre ting der foregår i saudi arabien

til sjældenhederne at saudi arabien undertrykker menneskerettighederne og myrder folk de ikke kan lide

andet på grund af at han sidder på toppen af et meget kompetent hus med dygtige medarbejdere og det skal vi

samtale og jeg håber så at man i sikkerhed

talt om andre ting end det her journalistdrab i

indebærer at ambassadens område er ukrænkeligt men at ambassadeområdet

en del af udsenderstatens territorium og at det derfor er dansk ret der skal overholdes det er en af de ting som vi har gjort opmærksom på derudover synes jeg måske at det er på kanten på kanten i betragtning af hvor alvorlig den her situation er at stille spørgsmål i stil med det der er blevet stillet her i dag

vi vil gøre for at sikre at folk kommer hele ud

arbejdspladser med udlændinge uden for eu’s grænser hvilket ifølge 3f vil være konsekvensen af regeringens planer om at åbne for mere udenlandsk

omkring ethundrede og halvtredstusind flere i privat beskæftigelse i danmark og vi kan se en lang række områder hvor virksomhederne har et stadig stigende behov for arbejdskraft men ikke kan få leveret den arbejdskraft de vil

det er svært at få den rigtige arbejdskraft og spørgeren selv har været fremme og erkende

en række områder er mangel på arbejdskraft i øjeblikket den første og bedste måde at løse den arbejdskraftmangel på er selvfølgelig at få de ledige danskere i arbejde

jeg mener altså at de danskere der kan arbejde også skal arbejde og kan vi gøre mere for

også mulighed for at kunne trække andre nationer ind

to grunde til vi ved at det er med til at skabe vækst og velstand i et land hvis flere arbejder

basalt sige at et lands velstand består i hvor klogt man arbejder og hvor meget man arbejder og i danmark er klogheden altså produktiviteten værdiskabelsen

ikke kan få så meget arbejdskraft som de gerne

vi har så foreslået at fra en række lande

nemmere at komme hertil på den såkaldte beløbsordning det foreslår

fordi vi kan se at de personer der er nuværende beløbsordning også dem der

ikke bare til virksomhederne men også til de

til at skabe et overskud den beløbsordning vi har i dag de personer der arbejder via beløbsordningen i danmark

så hvis det er muligt at få flere ind på beløbsordningen til at bidrage

det nemmere for os og derfor ønsker vi at gøre det nemmere for virksomheder

tiltrukket udenlandsk arbejdskraft også udenlandsk arbejdskraft der har en lidt lavere lønramme

eksempelvis en eksportvirksomhed det giver jo fint mening og det kan man jo er den gode nyhed

så også gøre inden for den nuværende beløbsgrænse

understreger vel også bare at en af årsagerne til

der er et ganske pænt provenu af de udenlandske medarbejdere som

og meget meget kvalificerede medarbejdere som

mig også helt stilfærdigt at man fra regeringens side foreslår et så drastisk tiltag som som det der lægges op til hvor beløbsgrænsen jo sænkes til et beløb

spørgsmål netop påpeger nogle af de her arbejdsgrupper som for eksempel buschauffører lagermedarbejdere og truckførere

er det fordi den beløbsgrænse som regeringen foreslår vil gøre det muligt at man kan rekruttere folk inden for de områder altså fordi man

har en gennemsnitsløn der ligger helt

er det fordi regeringen ikke mener

muligt at opkvalificere ledige danskere til for eksempel at få et job på et lager eller få et truckcertifikat det

også bare bede ministeren om at bekræfte at sådan en typisk kemiingeniør

vi blandt andet peger på at der er behov for at kigge bredere ud end lige præcis

er faldet med en tredjedel siden to tusind og femten vi kan se at efterspørgslen på visse medarbejdertyper er markant stigende nu

er andelen af virksomheder der oplever produktionsbegrænsninger på grund af mangel på arbejdskraft steget fra cirka fem procent i to tusind og femten til nu over fem og tyve procent i to tusind og atten så vi oplever altså rent faktisk

siger vi har svært ved at få den vækst vi

fordi vi har mangel på arbejdskraft jeg synes jo det er helt oplagt som spørgeren også siger

derfor at vi har øget efteruddannelsen i en trepartsaftale

milliard kroner på at efteruddanne ledige danskere folk der er uden for arbejdsmarkedet eller endda folk der er på arbejdsmarkedet

at de kan være en del af arbejdsmarkedet

buskørekort og give vedkommende et buskørekort frem for

vejskilte inden vedkommende kan sendes ud i trafikken

det virker ikke bare som at gå over åen efter vand men ligefrem som at gå om på den anden side af jorden i betragtning af at der jo trods alt er ledige muligvis ikke med kørekortet på plads men i hvert fald ledige som sagtens ville kunne gå ind og

faggrupper frem jeg kan bare konstatere at der er en stigende andel af virksomhederne

regering at gennemføre en succesfuld trepartsforhandling

til den tidligere regering der aldrig fik arbejdsmarkedets parter til at tage et medansvar for de store beslutninger via den aftale vi har lavet med yderligere to

langt flere danskere mulighed for at have de kompetencer der gør

komme ned på en timeløn på cirka

hundrede og fem og fyrre kroner i timen og jeg går ud fra at ministeren her vil bekræfte

det samme område den myte som nogle kører rundt med

på beløbsgrænsen vil være løntrykkende erfaringen med den beløbsgrænse vi har i øjeblikket er

rent faktisk at det enten er neutralt eller svagt positivt

det økonomiske råd der er kommet med den konklusion ligesom forskere fra københavns universitet har peget på noget tilsvarende oven i det skal lægges at det er med til at skabe en større

at det er muligt at gøre flere af de ting vi gerne vil i forhold til velfærd investeringer infrastruktur eller andet hvis det er sådan at vi får flere til at arbejde i danmark jeg synes jo

med at sige at det bedste er at de ledige danskere kommer i sving men vi har en fælles interesse i at de danske virksomheder der gerne vil vækste gerne vil vokse ikke oplever at det er mangel på arbejdskraft der gør at deres vækst skal komme i udlandet i stedet for i danmark

arbejdskraft efter fjernelsen af greencardordningen og ændringen af beløbsgrænsen

hvis vi fortsat skal have fremgang i danmark fortsat skal have vækst fortsat skal have øget velstand

kunne få adgang til den arbejdskraft som de har brug for

der er flere der er med til at løfte væksten og i øvrigt flere der er med til at påtage sig den store skattebyrde der

samfund vi er

situation at vi skal tilbage tusind og otte for at finde en lavere ledighed i procent vi

procent i ledighedsprocent og derfor er det så vigtigt at vi ser på hvor

jeg synes dog spørgeren har set lidt for

virksomhederne som melder ind og siger at man kan se at der i stigende grad er problemer med at få den kvalificerede arbejdskraft så man kan ikke bare se på øjebliksbilledet og så sige okay så må alt være godt

greencardordningen og efter man har hævet beløbsgrænsen i to tusind og seksten det er jo

set også mener at det er relevant at kunne tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

være noget som helst problem med de regler

som er til rådighed for arbejdsmarkedet som det er i dag tværtimod at man forhindrer og undgår at der sker løndumping

jo positivt at ministeren dermed kan bekræfte at det var et fornuftigt og godt indgreb som et flertal i folketinget uden om regeringen foretog

berøre at regeringen selvfølgelig også har et forslag

sænke beløbsgrænsen igen ikke bare til det det var tidligere men

som er er meget bredere end eksempelvis

dataloger eller hvad det måtte være men men også vil omfatte både

den sidste del bekymrer relativt set mig meget

være med at have den tanke at det det netop handler om om løntrykkeri men

ikke bare bede ministeren om at bekræfte

som det er i dag og med den beløbsordning der er er der faktisk ikke nogen problemer i

hverken politisk eller økonomisk eller faktuelt

om der var kommet flere altså endnu flere flere

derfor kan man ikke konstatere eller konkludere som spørgeren gør det vi kan sige er at vi kan se

øget efterspørgsel ude i virksomhederne på arbejdskraft

at i nogle af de østeuropæiske lande

er der ikke så mange længere der har lyst til at komme og arbejde her der er ikke den samme stigning som der har været tidligere og det vil sige at vi skal se bredere ud og det vil sige

det store behov har socialdemokraterne jo øjensynlig ikke noget som helst svar på

i stedet for at komme ind i kampen deltage i den politiske diskussion og se på hvordan vi løser de udfordringer danmark står over for så danmark

er blevet kritiseret sønder og sammen af dansk industri tidligere i dag viser at det det er ganske få personer som vil kunne tiltrækkes med sådan en beløbsordning så jeg synes egentlig at regeringen

få hundrede mennesker man vil kunne få ind på det her eller

i virkeligheden er noget som skal redde dansk økonomi altså man kan jo ikke mene begge ting

været interesseret i at lave nogen af de initiativer som kunne øge arbejdsudbuddet markant i det her land det vi så siger er hvis vi ikke kan gøre det indenlandsk må vi gøre det udenlandsk det er derfor vi kommer med et forslag til hvordan man kan tiltrække yderligere udenlandsk arbejdskraft jeg håber da at det kan have en endnu større effekt end det har i finansministeriets modelberegninger

set også være åben over for at åbne endnu mere op

lægges op til med det udspil regeringen er kommet med vi prøvede bare at lave et mindre forslag

kan blive trukket ud i en længere periode end det ellers ville have været

vi mangler jer til at sørge for at tage ansvar og det har der ikke været

laver løndumping og jeg må bare minde ministeren om

det er meget længe siden at ministeren har prøvet at have

som er det cirka som regeringen foreslår

højt uddannet arbejdskraft man taler om der det er både faglært og ufaglært arbejdskraft

vi er i en god situation vi er i den situation at arbejdsløsheden er under fire procent der har aldrig været så mange i beskæftigelse som der er nu det går virkelig godt

at virksomhederne kan få den arbejdskraft der kan sørge for at væksten i danmark kan fortsætte

og dyrenes fordøjelse den resterende kommer især fra emissioner fra brugen af handelsgødning pt har vi ikke nogen færdigudviklede løsninger der for alvor kan reducere disse udledninger ud over at flytte produktionen ud af danmark den rapport herre jens joel nævner som begrundelse for sit spørgsmål understreger faktisk dette jeg hæfter mig i den forbindelse blandt andet ved følgende for over en tredjedel af de analyserede tiltag er dokumentationen så utilstrækkelig at vi ikke kan regne klimaeffekten med i vores nationale opgørelse for nogle af tiltagene kan der være negative effekter for natur og drikkevand som ifølge rapporten bør afklares inden anvendelsen af disse eventuelt udbredes et af tiltagene kan øge mælks indhold af nitrat hvilket potentielt kan udgøre en sundhedsrisiko størstedelen af de metoder som ikke kræver yderligere dokumentation for klima natur

bliver allerede anvendt i større eller mindre grad dermed viser rapporten i mine øjne at der præcis som regeringen lægger op til op til er behov for en yderligere forskningsindsats hvis vi skal reducere landbrugets

valgt at holde hånden over landbruget også på bekostning af miljøet eksempelvis med landbrugspakken man kunne få den antagelse at det her handlede om at

klimaet betale regningen for at regeringen ikke vil gå i gang med den omstilling som også landbruget skal igennem der er ingen tvivl om at dansk landbrug er

enten mangler indsigt i de virkemidler der er eller taler mod bedre vidende og vildleder

uvægerlig den mistanke at det er fordi man hellere vil gøre ingenting og udskyde problemerne til senere

der er allerede metoder der er allerede resultater selvfølgelig kan vi forske i det

co at indsamle mælkekasserne det betyder jo ikke at man flytter produktionen ud af landet

er masser af lavthængende frugter og det der er problemet er at regeringen

tage fat på den omstilling af landbruget og man kan sige at regeringen

ministeren står i en debat på nationalt tv

gøre noget ved klimaet i forhold til landbruget

hensyn til at reducere udledningerne siden nitten halvfems er udledningerne faldet med mellem sytten og tyve procent

hvis det virkelig skal lykkes og hvis der skal ske noget markant i forhold til at reducere

indsamle mælkekartoner så skal der virkelig gøres noget og skal der gøres noget er det helt afgørende at vi har det rigtige grundlag at gøre det på

til forskning og udvikling på området således at vi bliver klogere

den rapport som spørgeren henviser til anviser rent faktisk ikke de redskaber

viser den jo rent faktisk at der er en lang række udfordringer hvis man vælger

i to tusind og tredive

igen ministeren nævnte det selv kan man gøre noget på foderområdet ja det kan man ved man allerede noget om hvad man skal gøre ja det ved man skulle vi så ikke komme i gang med det det kan man jo godt gøre samtidig med at man forsker i hvad der ellers skal ske

er jo ni procent af landbrugets samlede drivhusgasudledninger så jeg

understøtte alt det vi overhovedet kan der er jo også sammen med spørgerens parti taget initiativer tidligere blandt

der er tiltag selvfølgelig

vi brug for at blive klogere på en række andre områder inden for det ikke kvoteomfattede område

når vi gerne vil gøre noget mere for at skaffe noget mere vedvarende energi og reducere energisektorens energiforbrug så kan vi jo købe en vindmølle eller en elbil og

man bare sige at på fødevareområdet ligger der ikke

brug for blive klogere og det er derfor vi vælger at afsætte nogle penge til forskning på området således at vi ikke bare fører en politik og det var det

det nytter ikke noget at vi bare flytter landbrugsproduktionen til udlandet hvis man går ind og bare som nogle gerne vil jeg siger ikke

ville reducere antallet af kvæg

bare at vi flytter eksport ud af danmark at vi flytter kvæg ud af danmark at vi flytter landbrugsproduktion ud af danmark

at erhvervslivet og dansk landbrug er langt langt foran den her regering i forhold til faktisk at gå i gang det vi kræver af en ansvarlig regering er jo at man sætter det arbejde i system at man inviterer landbruget ind og sikrer at de gode erfaringer der findes nogle steder bliver overført til andre steder at man tager fat på klimaudfordringen

at ministeren siger vi er ikke fuldstændig i mål med hvad der skal gøres om ti og tyve år og derfor skal vi ingenting gøre vi skal selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at landbrugets klimabelastning også bliver reduceret det skal ske nu og det kan man ikke undskylde sig

at forfladige debatten og sige at man er nødt til at skyde køerne eller flytte produktionen det

uansvarligt i forhold til at komme i gang med den klimaomstilling vi skal

det ikke vil kunne lade sig gøre at opfylde uden at risikere at flytte produktionen ud af landet

også samarbejdes med landbrugserhvervet

set meget enig i og det er også derfor det er

en del af klimaudspillet at vi skal lave partnerskaber med landbruget og med fødevareerhvervet for netop at drøfte det med dem komme med nye ideer og gode kreative tiltag og der er sikkert en række af de ting som også

de rigtige løsninger så vi opretholder den eksport på op imod en hundrede og halvfjerds milliard kroner og de mange beskæftigede der er på området og så samtidig sikrer at vi gør noget i forhold til at reducere fødevareerhvervets

på vejene en politisk målsætning som regeringen har forpligtet sig til at følge op på

og at der fra to tusind og fem og tredive heller ikke sælges nye plug in hybridbiler som det fremgår af udspillet betyder målet om stop for salg af nye benzin og dieselbiler fra to tusind og tredive at der i to tusind og tredive kan være over en million elbiler plug in hybridbiler eller tilsvarende grønne biler i danmark regeringens mål er meget ambitiøse og ikke uden udfordringer vi er helt afhængige af at teknologiudviklingen går hurtigere derfor har regeringen på linje med andre ambitiøse landes regeringer sendt et klart signal til bilindustrien og resten af verden om at vi vil have renere biler på vejene regeringen presser massivt på for at fremme den teknologiske udvikling gennem eu regeringen arbejder i de

europa parlamentet målrettet for så ambitiøse

presse på for at vi i eu får en plan for udfasning af benzin og dieselbiler herhjemme igangsætter regeringen på den korte bane en række initiativer for at fremme udbredelsen af grønne biler det drejer sig blandt andet om lempeligere beskatning etablering af flere og hurtigere ladestandere for elbiler

for fordele for og krav om grønne taxier derudover nedsætter nedsætter regeringen en kommission der skal komme med forslag til en samlet strategi for omstilling af transportsektoren resultatet af kommissionens arbejde skal danne grundlag for den videre indsats efter totusinde og tyvende

overrasket over at den regering som nu i tre år har gjort det billigere at købe gammeldags benzin og dieselbiler pludselig var begyndt at fokusere på elbilerne derfor var vi også rigtig glade for det signal der kom fra statsministeren om

være en million af de grønne biler i to

når man så læser det her udspil som kom en uge senere og man kunne godt få den tanke at der var en grund til

da havde statsministeren jo ligesom fået alle overskrifterne

det er ikke noget man kan regne med det er ikke et klart signal til bilindustrien at regeringen vil sikre at der er en million grønne biler

bare et gæt eller hvordan skal det her forstås

jo nødt til at forstå om regeringen rent faktisk vil forpligte sig på at sætte det her i gang eller om det bare er et gæt på hvor mange man tror der kommer når bilindustrien ellers får lov til

så spørgsmålet er igen uden alle de andre mål som regeringen måtte have er målet om en million grønne biler i

noget regeringen er politisk forpligtet på eller er det et gæt på hvad man tror der vil ske

vel først og fremmest afhængig af at der sker en teknologiudvikling på

med hensyn til til batteriernes batteriernes ydeevne

vi får gjort noget i forhold til at prisen på elbiler også kommer

på de hjemlige breddegrader vi forhandler og

mødes ovre hos skatteministeren for at diskutere hvordan vi forhåbentlig også får fundet en løsning omkring registreringsafgiften for

og tyve der er spørgsmål omkring muligheden for at

der er mange forskellige tiltag og jeg vil da også i allerhøjeste grad tro og regner med at der også vil blive brug for

yderligere tiltag frem mod to tusind

det som regeringen indtil nu har

set ikke engang med at der vil komme titusind men det er bare det loft man har sat når ministeren så siger at man vil arbejde målrettet

igen sådan en lidt blød formulering

tage politiske initiativer som sikrer at der kommer en million grønne biler på vejene eller vil man ikke

vil man sikre det gennem politiske initiativer vi ved ikke hvad for nogle

vi ved ikke hvordan teknologien udvikler sig men vil man sikre det

til bilindustrien ikke bare fra danmark

biobrændstof og i det hele taget biler med et lavt energiforbrug jeg tror det er vigtigt at vi sender det klare

så er det klart at der da vil blive behov for løbende at vurdere

at man i en uge trækker overskrifter på at man vil sikre en million biler så kommer papirerne fra regeringen og så står der at man gætter på at der kan være en million biler

et lidt anderledes signal og derfor ændrer det vel ikke på at når regeringen med sine indtil videre præsenterede forslag i øvrigt i det her udspil sikrer tusind ekstra

er et mål de kan regne med statsministeren var stor i slaget og gjorde det til et mål

det været lidt svært at få regeringens forpligtelse på at det rent faktisk

et mål når man jo ikke uden at der løbende vil være brug for at man også gør en indsats i forhold til det og så er man som jeg sagde før dybt afhængig af at der også sker en teknologiudvikling

ikke lykkes heldigvis har vi jo set også på det her område at der er sket en massiv udvikling og forventningen er jo

følger en lille smule med i hvad der sker på ikke mindst de europæiske bilfabrikker så

kommer ketchuppen også ud af flasken og så er det jo afgørende

har de skattemæssige forhold

sin bil uanset hvor man er der oplever jeg også at socialdemokratiet

infrastruktur det er jo en del af det udspil der

kommet fra regeringen det er jo også afgørende der er mange forskellige elementer der spiller ind i forhold til om vi når

jeg anerkender hendes oplevelser som forælder

at den forening hun er formand for

kun repræsenterer en mindre gruppe af forældre der har eller har haft børn på de frie grundskoler

en økonomi hvor

for en elev hver gang en folkeskoleelev får

deltage i kommunale tilbud om kompetenceudvikling og efteruddannelse ligesom de heller ikke har en stor skoleforvaltning

at læne sig op ad derfor påhviler det den enkelte frie grundskole med egne ressourcer og kompetencer at sikre det bedst mulige tilbud til elever med behov for specialundervisning de frie skoler er ofte mindre end folkeskoler hvorfor de har

omlægge ressourcer med videre jeg har ikke kendskab til dokumentation for at de frie og private skoler bevidst og systematisk fravælger elever med diagnoser eller andre udfordringer en eva undersøgelse fra tusind og femten viser derimod at de frie grundskoler rent faktisk inkluderer elever med støttebehov det enkelte barn har jo kun en skolegang og den skal være så god som mulig

ligesom folkeskoler har de frie skoler et socialt ansvar for at løfte opgaven med at inkludere elever med forskellige behov og det er min forventning at de frie grundskoler lever op til

det ansvar de har og skaber et inkluderende undervisningsmiljø for de børn de optager en fri grundskole skal ifølge friskoleloven tilbyde specialundervisning eller anden socialpædagogisk bistand til de elever der har

folkeskolen giver det er dog op til den enkelte frie grundskole at vurdere om skolen har de nødvendige ressourcer og rammer til at optage et barn med en diagnose eller et handicap

skal tage stilling til om de kan tilbyde eleven den undervisning som eleven har behov for i regeringen har vi understøttet de frie skolers mulighed for at yde den nødvendige støtte ved at øge det tilskud til de frie skoler der er målrettet elever med behov for særlig støtte

som blev indført med finanslovsaftalen fra to tusind og sytten det generelle elevtal på de frie grundskoler stiger det gør antallet af specialundervisningselever på de frie grundskoler fra to tusind og seksten til sytten steg det med cirka tretten

at forbedre de økonomiske vilkår for specialundervisningselever er blevet større netop fordi antallet af tilskudsberettigede specialundervisningselever fortsat stiger på de frie grundskoler

det var en af grundene til at vi i finansloven to tusind og atten forhøjede tilskuddet til specialundervisningspuljen med fyrre million

for at de frie grundskoler kan optage og fastholde elever med behov for særlig støtte og

arbejdet mere end fem og tyve år som lærer og skoleinspektør i folkeskolen

det er godt at vi i danmark har et lovgrundlag hvor

mange privatskoler gør et godt stykke arbejde og det er rigtig positivt at forældre og elever med privatskolerne har et alternativ til den lokale folkeskole jeg har også ofte som skoleinspektør både vist vejen til en privatskole ligesom jeg har taget imod elever fra en privatskole som gerne ville tilbage til folkeskolen

jeg bliver indigneret jeg bliver vred når jeg hører at elever risikerer at skulle forlade deres privatskole hvis de kommer med en diagnose som for eksempel

eller autisme og at der er privatskoler som helt bevidst sorterer og fravælger børn når de bliver for dyre og udfordrende ministeren siger at ministeren ikke har kendskab til at det her foregår

fortælle at formanden for danske handicaporganisationer thorkild olesen har

dh oplever at børn med handicap er blevet frasorteret

fortælle at en rapport fra juni to tusind og atten der er udarbejdet af institut for menneskerettigheder og vive altså det nationale forsknings

på en privatskole har en og tredive procent større risiko for at opleve et skoleskift i forhold til skolekammerater uden handicap altså og det mener jeg må være grundlaget for vores fortsatte dialog her i dag hvad kan vi så gøre ved det her for jeg går ud fra

er enig med mig i at vi i folketinget ikke bare kan lukke øjnene når privatskoler sorterer i eleverne det vil være oplagt at vi laver en tilskudsmodel så de privatskoler som rent faktisk påtager sig et socialt ansvar

stille op med den nødvendige støtte det skal de

set gøre og det skal folkeskoler jo også gøre

det man har ansvaret for som skole uanset om man er friskole eller folkeskole er at sørge for at et barn som for

har et handicap kommer det rigtige sted hen hvor der faktisk er en kompetence til

i folkeskolen i øjeblikket hvor der er er historisk mange

nogle huller i ristene og det skal vi simpelt hen gøre bedre

ikke nytte noget bare at på de frie skoler og sige at der er et eller andet der foregår

opmærksom på at jeg har en halv minut

et socialt ansvar får mere i tilskud end dem der undslår sig jeg hører ministeren fortælle at der rent faktisk

privatskolerne sådan at de kan arbejde med et inkluderingslæringsmiljø og kan lave specialundervisning så vil jeg gerne spørge ministeren hvordan ministeren så effektivt og målrettet får fulgt op på at privatskolerne faktisk anvender de her målrettede midler til netop

med helt forskellige behov

stikker en diagnose i nakken på dem og udregner antal timer og skriver ned og laver excelark og hvad ved jeg så er det faktisk fordi de tager imod det enkelte barn sådan som det er så man kan godt

finansiering samt ikke mindst de her eksempler på at privatskolerne sorterer i eleverne og ekskluderer de børn der har andre behov naturligvis må føre til at vi skal overveje hvordan vi så kan øge privatskolernes motivation til at styrke deres sociale og samfundsmæssige ansvar

begrundelse også ville gælde for privatskoler således at elever og forældre havde krav på indsigt i for eksempel

men vi vil gerne tage imod det her barn og smide de penge i det koster for eksempel at have en voksen på et enkelt barn hele tiden jeg har oplevet en omsorg rundtomkring som ikke nødvendigvis bliver skrevet ned nogen steder

jer der vinder magten det håber jeg selvfølgelig ikke i gør så lad nu være med at ødelægge alt det fine der foregår rundtomkring på skolerne kig på det enkelte barn spørg hvordan i kan hjælpe det vil være godt

stilles af herre henning hyllested enhedslisten

sin holdning til administrativt at forhøje bødeniveauet for overtrædelse af forbuddet mod afholdelse af det ordinære ugehvil på fem og fyrre timer i køretøjet fra færdselslovens minimumsbøde på tusind kroner til niveauet for meget alvorlige overtrædelser det såkaldte

vsi henholdsvis tre tusind kroner til føreren og seks tusind kroner til virksomheden eller vognmanden alternativt at sidestille bødeniveauet med en fyrre procentsovertrædelse i henhold til køre hvile tids forordningens øvrige regler

være fire tusind kroner til føreren og otte tusind kroner til virksomheden

sanktioner er domstolenes enekompetence som lovgivende magt kan vi fastsætte nogle vejledende retningslinjer for sanktionsniveauet i forarbejderne til et lovforslag det har man i vidt omfang benyttet sig af i færdselsloven men selv i det tilfælde ligger skønnet for sanktionen hos domstolene der er ikke fastsat retningslinjer for sanktionsniveauet for ulovligt hvil i køretøjet og der findes heller ikke retspraksis herfor

at det ikke tidligere har været håndhævet når der ikke findes retningslinjer for sanktionsniveauet er det op til politiet og anklagemyndigheden hvilken sanktionspåstand de juridisk set mener er den rette i det her tilfælde har de vurderet at der skal tages udgangspunkt i færdselslovens minimumsbøde på tusind kroner som transportminister har jeg ingen beføjelser til at fortælle politiet og anklagemyndigheden hvilken sanktion de skal påstå jeg er imidlertid indstillet på i den nærmeste fremtid at se på om der skal fremsættes et lovforslag med retningslinjer for sanktionsniveauet i de her sager det kan dog være hensigtsmæssigt lige at vente og se hvad domstolene kommer frem til når sagerne kommer for retten domstolene er jo ikke bundet af anklagemyndighedens påstand og derfor er det ikke sikkert at domstolene mener at niveauet på tusind kroner er det rette hvis domstolene så fastsætter et sanktionsniveau som vi mener er for lavt er jeg bestemt indstillet på at fremsætte et lovforslag hvor der kan fastsættes retningslinjer for hvad vi mener

niveauet bør være jeg mener samtidig også at vi skal afvente de eu forhandlinger der lige nu foregår i regi af vejpakken her forhandles der jo blandt andet om hvorvidt det skal være forbudt at afholde det regulære ugentlige hvil i køretøjet når vi har et klarere billede af hvordan forhandlingerne falder ud er jeg som sagt indstillet på at se

på behovet for et lovforslag på området hvad retningslinjerne så skal være vil jeg ikke stå her og tage stilling til på stedet

at afvente vejpakken og hvad der kommer ud af vejpakken på det her område kan have lange udsigter men jeg tror ikke

at det også ved en ny udformning af reglerne på det her område altså som følge af vejpakken vil blive ulovligt

det forekommer lidt mærkeligt hvis svaret er at det har man i

er lovhjemmel til et eller andet

men man har dog fundet et bødeniveau på tusind kr og der vil jeg sige at det bødeniveau

til grin det har i hvert fald ingen præventiv virkning

spørger til om det ikke er muligt at forhøje det bødeniveau så det i hvert fald har en præventiv virkning der gør det mig selvfølgelig

glad at transportministeren her svarer at det vil han være parat til at se på

et af problemerne er jo netop håndhævelsen som også transportministeren er inde på

en kendsgerning at politiet ikke har håndhævet det her

de her ting og der har man så ikke håndhævet det men det er jo lidt

det spørgsmål jeg har stillet til justitsministeren ligesom har givet anledning til

at man nu har oppet sig i hvert fald en lille smule spørgsmålet er om det er nok og derfor vil en forhøjelse af bødeniveauet jo have en klar præventiv virkning og virke forstærkende

og at den kan mere end takografen i dag det tror jeg er et forventet udkomme af det og det vil være rigtig godt det vil give en mulighed for at vi faktisk

de regler som vi vedtager her i folketinget

har rent mel i posen dem der gerne vil optræde ordentligt overholder reglerne men de bliver så udsat for unfair konkurrence fra en række virksomheder som ikke overholder reglerne så den smarte takograf sætter jeg min lid til

jeg har ikke set resultatet af det forsøg men det kunne være ganske interessant at se hvad

holder deres påstand om at det her ikke lader sig regulere det er ikke

man hører som jeg siger fra branchen og fra chaufførerne med den

nuværende takograf lader det sig også gøre sammenholdt med at man selvfølgelig kan vise

der udstikkes ikke bøder i dag derfor er det også lidt svært at sige om om

så må vi også sige at noget der virkelig kommer til at have effekt tror jeg

de blå partier i folketinget har indført at der er fem og tyve timers parkeringsbegrænsning

på tilkørselsramperne men er ministeren ikke

at et bødeniveau på tusind kroner for at overtræde bestemmelsen om at man ikke må må tage sit fem og fyrre timers ordinære hvil i i

er så latterlig lavt at det ikke har nogen

mig virker som skudt over målet meget alvorlige overtrædelser er efter min mening ting der fører til fare for trafikken og andre trafikanter og det forhold at man holder sit hvil i førerhuset i stedet for at holde det i en

er til fare for andre trafikanter man kan have det synspunkt at det skal

afholdes i en seng og ikke i førerhuset af andre hensyn end færdselssikkerheden men meget alvorlige overtrædelser må

i nordjylland i den maritime klynge når nu ministeren selv mener at de gør et godt arbejde og da regeringen med sin erhvervsfremmeplan har besluttet

den aftale vi lavede om erhvervsfremmesystemet

antallet af politisk ansvarlige niveauer fra tre til to niveauer og opretter danmarks erhvervsfremmebestyrelse

erstatter de seks regionale

danmarks vækstråd som bliver nedlagt og regionerne får ikke længere en rolle i erhvervsfremmesystemet så det er danmarks erhvervsfremmebestyrelse der skal lave en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og inden for strategien har de så mulighed for at give tilskud til

vil uddannelses og forskningsministeriet også

klynge og netværksorganisationer som eksempelvis marcod inden for rammerne af danmarks erhvervsfremmebestyrelses strategi så det er altså erhvervsfremmebestyrelsen og uddannelses og forskningsministeriet

andre ansøgere endelig vil også kommuner kunne bidrage med

to tusind og nitten og derfor kan bestyrelsen forhåbentlig allerede i starten af året udmønte tilskud til decentrale erhvervsfremmeaktiviteter region nordjylland har givet tilskud til marcod til og med med to tusind og nitten så

organisationen marcod har altså et år til at udarbejde en ansøgning

klyngerne inden for erhvervsfremmesystemet altså der er ingen tvivl om at

skrive regionerne ud af en erhvervsfremmeplan

der har vi et klart konfliktpunkt men det der sker her

den aftale man har lavet med kommunerne er der færre penge og der står direkte at der skal være færre klynger

har sagt at marcod

i sit nye embede har været ude at rejse og også har været oppe

marcod og jeg kan se af dagspressen at ministeren synes godt om det arbejde

rekruttering af medarbejdere det er jo noget

hvor skal pengene så komme fra det er dybest set det jeg spørger

jeg fuldt ud det bliver ikke mig der

garanti for at det kommer til at fortsætte på samme måde som det var før man

også her når vi laver en erhvervsfremmereform

kommer til at få i tilskud i fremtiden

fremover vi går fra omkring tres til ti til tolv klynger til gengæld kan de være større og

altså uden at jeg på nogen måde

kan fortsætte det vil være et gæt men det

ude at besøge nogle af de erhvervshuse som findes rundtomkring i kommunerne som også gør et godt stykke arbejde

den erhvervsfremmeplan som regeringen har lagt frem

med det erhvervsfremmesystem vi har haft og det er derfor man er bekymret for at

og det er jo ikke bare den eneste klynge der er også andre klynger

for de økonomiske bevillinger hvis man havde fortsat på samme måde som man

er meget optaget af at vi hurtigt får nedsat erhvervsfremmebestyrelsen og at der også derved relativt hurtigt kan træffes nogle beslutninger så der kan skabes

det regeringen har brugt som begrundelse men imod står der jo

at virksomhederne i særdeleshed

de jo nok vendt tommelfingeren nedad så vi står altså med

og effektivt erhvervsfremmesystem hvor der ikke bliver brugt for mange penge på administration

små organisatoriske enheder rundtomkring men at pengene kommer ud at arbejde for